tusind og nitten og i dag er der følgende anmeldelser til folketingets dagsorden skatteministeren lovforslag nummer

socialdemokratiets ordfører herre troels ravn værsgo

som personlig indkomst lovforslaget her rejser imidlertid også en række spørgsmål som det er væsentligt for os at forholde os til og give svar på eksempelvis vil forslaget hindre generationsskifter så næste generation kan komme ind i virksomheden og her er svaret nej er forslaget forretningshæmmende for erhvervslivet nej forslaget forhindrer ingen forretningsmæssige dispositioner men forhindrer blot at disse dispositioner får utilsigtede skattemæssige konsekvenser så socialdemokratiet støtter derfor nævnte lovforslag

at vi har et velfungerende skattevæsen der sikrer at alle i danmark yder et fair bidrag til vores fællesskab vi vil stramme grebet om de mennesker der prøver at undgå at give deres bidrag

og vi vil komme aggressiv skatteplanlægning og snyd

nævnt om at ændre reglerne så de ikke kan udnyttes utilsigtet og

kan udnyttes man nævner det inden man

melder opad i systemet så man faktisk fanger problemerne før det bliver

andre ting som kan

hedder indgreb mod utilsigtet udnyttelse af gennemsnitsmetoden ved opgørelse af aktieavancer det handler om brugen af a

et kunstigt skattemæssigt aktietab

er helt med på at det er godt at man får

aldrig nogen sinde været handlet man skriver selv i lovforslaget og jeg

anskaffelsessummen efter værdien på den enkelte aktie

i at vi skal have lukket skattehuller hvis de er der men

noget som aldrig har været handlet

først og fremmest høre ministeren om hvad man har tænkt sig at de her tres million kroner skulle gå til

noget andet godt for at

man kunne koble de her penge sammen med det næste forslag l otte og fyrre om cfc beskatning

som potentielt koster penge kunne det

varmt bakke op om det her lovforslags intention og tilgang lovforslaget

vil lukke en række skattehuller som kan misbruges til at nedsætte skattebetalingen gennem aggressiv skatteplanlægning og vi har fra vores side et stort fokus på at lukke skattehuller og styrke vores skattebase og det er rigtig godt at early warnings tidlige advarsler kan materialisere sig i lovgivning som lukker de her skattehuller

ved at opdele aktierne i a klasse og b klasse

kan man skabe en forskydning mellem aktiernes handelsværdi og aktionærens anskaffelsessum så størstedelen af anskaffelsessummen henføres til b aktierne selv om deres handelsværdi egentlig er lavere selv om der samlet måtte være gevinst på aktierne

kan b aktierne efter den her metode overdrages skattefrit eller der kan ligefrem udløses et skattemæssigt tab som kan bruges til at minimere skatten og det er rigtig godt at det her hul bliver lukket så foreslås det at lukke en række huller om gæld

er der en række værnsregler om kursgevinstbeskatning og underskuds og rentefradragsbegrænsning der kan omgås ved at kreditor i stedet for at indgå en formel aftale sælger sin fordring til et selskab i en koncern til en lav kurs som kreditor vil være indstillet på at eftergive ned til og der indkræves så efter de gældende regler ikke beskatning eller begrænsning af underskud eller rentefradrag selv om koncernen i realiteten er frigjort for gælden og uanset at den kreditor der

fordringen har fradragsret for tab og det foreslås at justere reglerne således at der også sker beskatning eller fradragsbegrænsning i den situation

erhverver fordringen fra kreditor det er også

så er der elementer vedrørende skattefri virksomhedsomdannelse og der vil der blive indført regler som skal forhindre at der ved skattefri virksomhedsomdannelse af virksomheder i virksomhedsordningen kan inddrages privat gæld under omdannelsen i strid med hensigten med reglerne det er et rigtig godt initiativ

hvor der vil ske en beskatning af merafkastet og det er

til at sige at vi egentlig ikke synes at lovforslaget går helt langt nok i forhold til kapitalfondene for vi synes at man ikke kun burde kigge på

men på selve kapitalfondenes beskatning i danmark som pt er ikkeeksisterende og det skyldes to for

kvalificerer kapitalfonde som en skattemæssig transparent enhed og det betyder at selskabet ikke er skattepligtigt men at de bagvedliggende personer er altså kapitalfondspartnerne og de deltagende partnere i kapitalfonden og det gør det svært og tæt

ved umuligt at få beskattet disse fordi de personer og de selskaber som indgår jo

tale om rigtig mange aktører flere hundrede måske de kan være placeret i skattely og andre ting

men hvis man nu bestemte sig for at i danmark kvalificerer vi ikke kapitalfonde som en transparent enhed et selskab men som et egentligt skattepligtigt selskab så kunne man beskatte både selskabets indtægter og de udbytter som de betaler også til kapitalfondspartnere og så er det ikke pludselig bare det såkaldte merafkast til kapitalfondspartneren der bliver beskattet

til at ske en beskatning af hele den indtægt af alle de penge der bliver tjent i kapitalfonden

så vil nogen måske sige jamen vi

fast driftssted i danmark og

i et skattely det kan være delaware i usa eller

jo det er rigtigt men når kapitalfonden overtager et dansk selskab det kunne være bare et helt tænkt eksempel et teleselskab eller en lufthavn så er det altså sådan at det efter vores opfattelse klart er en indtægtsgivende erhvervsvirksomhed af det danske selskab som kapitalfonden indgår i der er dermed tale om egentlig ledelse der pågår på dansk jord og så er der også efter vores opfattelse tale om et fast driftssted og derfor synes vi at man med fordel kunne genbesøge selskabsskatteloven og se om man ikke med nogle relativt enkle greb ville kunne få en langt mere rimelig beskatning af kapitalfondene i danmark men

det er sådan et forsigtigt signal til ordføreren om at han er for begejstret for sit oplæg og har brugt lidt for meget af tiden så det gør vi på den måde

ikke at ødelægge ordførerens tale

og hjertelig velkommen og så skal vi til næste

lovforslaget som vi ligesom de øvrige borgerlige ordførere også er grundlæggende positive over for for det handler om

at lukke nogle huller i skattelovgivningen så der ikke foregår skatteunddragelse ved at lave specielle virksomhedskonstruktioner

vi har den samme bekymring som nogle af de andre borgerlige ordførere også har rejst nemlig at

potentiel skattespekulation altså for at undgå at

en ekstra indtægt til statskassen på omkring tres million kroner

et svar på fra skatteministeren hvordan det hænger sammen og vi har det også sådan at

vi helst ikke er med til at hæve det samlede skatteniveau i danmark så hvis der kommer flere skatter ind ved det her lovforslag så vil

vi synes jo ikke at de skal klattes væk på højere kontanthjælp eller flere flygtninge eller

vi synes at de så burde gå til at man nedsatte nogle andre skatter så det vil vi gerne have svar på

er jo en sag som

har sagt lukker huller jeg har sådan lidt svært ved at man bruger ordet huller fordi

uhensigtsmæssighed altså der er nogle lovgivere som før har lavet de her regler som virksomhederne agerer efter men

dansk folkepartis ordfører venstres ordfører og konservatives ordfører og

ændre noget i en lovgivning som giver et merprovenu så vil vi også gerne

brugt således at de ikke bare ryger ned i statskassen men

undrer sig over at et lovforslag der skal lukke for potentiel skatteunddragelse kan give et provenu på tres million kroner

lovforslaget dækker over en reel skatteforhøjelse altså ikke alene det at man man lukker hvad der kan opfattes som utilsigtede skattehuller men at man øger beskatningen af danskerne

det er den eneste forklaring på at man afsætter et provenu medmindre

med regeringsskiftet

ikke kunne udelukkes at det er lykkedes

når man lukker for at virksomheder i fremtiden kan unddrage sig skat

men det får vi jo nok svar på når skatteministeren

hvis der er tale om en reel lukning af

bidrager til fællesskabet og at vi ikke har en lovgivning som betyder at

nogle indretter sig med særlige ordninger for for eksempel at opnå kunstig nedsættelse af aktieavancer eller fradrag for kunstige tab tab for dermed

at slippe billigere i skat

er det nødvendigt at justere en række beskatningsregler som sikrer imod

udnyttelse af vores skattelovgivning

der har beskæftiget sig med skatteområdet igennem mange år det er kendt før og derfor

er det her her helt i forlængelse af det det følger nemlig op på en hel række

skattestyrelsen har gjort opmærksom på forskellige områder hvor lovgivningen

en utilsigtet udnyttelse eller hvor der kan være risiko herfor

foreslået ændringer på fire områder det første område er de såkaldte a og b modeller hvor lovforslaget indebærer ændrede regler for hovedaktionærers opgørelse af aktieavancer i selskaber med flere aktieklasser forslaget her

så være med til at sikre en korrekt beskatning og at det ikke ved udnyttelse af kreative modeller er muligt at skabe kunstige tab eller undgå udbyttebeskatning med forslaget er der lagt vægt på ikke at

bebyrde den brede aktionærkreds ved at

målrette det her indgreb til de situationer hvor der er en faktisk eller reel risiko for

om gældsnedsættelse

at justere de her værnsregler mod underskuds og rentefradragsbegrænsning efter gældseftergivelser formålet med de her værnsregler

der ikke opnås fradrag for udgifter som reelt aldrig betales

er formålet at sikre at reglerne er tilstrækkelig robuste og finder anvendelse efter hensigten det vil sige også i situationer der kan sidestilles med

en formel gældseftergivelse det tredje

det regelsæt som vi her

justerer har til formål at sikre at det

merafkast parterne får i forhold til de øvrige investorer beskattes som erhvervmæssig indkomst det her her merafkast er reelt et vederlag for de opgaver og den rolle som parterne varetager ved etableringen af driften og afviklingen af fondene justeringen skal navnlig sikre

ikke kan organisere sig ud af beskatningen efter regelsættet

foreslås det også med lovforslaget at parterne i infrastrukturfonde også omfattes af regelsættet infrastrukturfonde er

der investerer i og ejer infrastrukturanlæg for eksempel vindmølleparker eller hospitaler og de her fonde ligner i strukturen de traditionelle kapital og venturefonde og der er derfor ikke grundlag for at gøre forskel på beskatningen af de her typer fonde det fjerde punkt er spørgsmålet om skattefri virksomhedsomdannelse og der foreslås det så at ændre reglerne for lige nøjagtig skattefri virksomhedsomdannelse og den del af lovforslaget skal sikre at der ikke kan inddrages privat gæld i en skattefri virksomhedsomdannelse i strid med reglernes hensigt det foreslås

når vi ser på fremsættelse og høring

skal have virkning fra fremsættelsestidspunktet som også et par stykker har været inde på og det skyldes jo at der her

de stramninger af reglerne som vi nu foreslår med det her lovforslag lovforslaget blev også med samme begrundelse

først sendt i en ekstern høring i forbindelse med fremsættelsen

debatten jeg indrømmer også selv

meget kompliceret og der er spørgsmål som vi også

i udvalgsarbejdet og vi skal selvfølgelig nok besvare alle de spørgsmål der måtte komme

rejst et spørgsmål om

det er jo altid en diskussion og den diskussion har vi haft mange gange herinde i salen

altså er det en skattestigning når man lukker et skattehul den diskussion har vi haft

er det en skattestigning

og videregive i udvalget

og det er så det man i forskellige sammenhænge kan være med til at udnytte og bruge

som er efterladt for eksempel på biler

bruge de penge på men er det en skattestigning at man lukker et skattehul

ikke tidligere været skatteordfører

og derfor er det måske ministeren ubekendt at det er første gang her i salen at skatteministeriet opgør et provenu af lukning af skattehuller og derfor kræver det jo en forklaring og hvis ikke skatteministeren kan give den forklaring hvilket man kunne forstå på det

begyndt at regne med provenu af lukning af skattehuller når man ikke tidligere har gjort det er det fordi

den her lov i virkeligheden dækker over en reel skatteforøgelse og ikke blot er en lukning af

af lovforslaget så man kan sige

er noget nyt i det

startet i skatteudvalget bare til herre ole birk olesens

det er sådan det er altså at provenuet er baseret på at hullerne faktisk er benyttet i dag baseret på de her nuværende regler vi har og det er altså utilsigtet udnyttelse af de her regler

eller er der ikke tale om en early warning og kan ministeren forklare hvorfor man ikke tidligere har regnet med noget provenu

i gang med at udnytte hullerne hvorfor har man ændret på regnereglerne her eller

og der har været masser af forslag af den samme art tidligere vi kan udbore det helt fint i

jeg synes ikke at det her er ekstraordinært på nogen måde jeg synes det er godt arbejde som skattestyrelsen

man her har et blik på at der er en utilsigtet udnyttelse af de regler der er og det

jo et udtryk for at det er en lukning af nogle huller som ikke er benyttet

at ministeren siger at det er fordi det er blevet benyttet og så er det vel ikke en tidlig advarsel så er det

det man har skrevet i lovforslaget det er derfor jeg undrer mig man lukker et hul som ikke er

ministeren er indstillet på at de partier som stemmer for det her lovforslag også er med til

så skal bruges på det næste forslag altså en substanstest til cfc beskatning eller

jeg husker ikke at der er et direkte lighedstegn mellem at hvis der kommer et provenu ved et lovforslag

vil være en nytolkning af hvordan man behandler lovforslag i folketinget det vil

i lovforslag som ligger uden for hvad man kan sige er forligsbundet eller aftalebaseret

god stil at dem der var med til at løfte lovforslaget igennem som jo ikke er noget man har bundet hinanden op på med en aftale eller andet

til at udmønte de her penge det ville jo være naturligt for det er jo ikke noget der er brugt i en aftale eller på anden vis så jeg synes jo bare at det kunne være god sund

det her lovforslag kommer ikke til at betyde at

forestille mig også med dansk folkeparti hvor man sidder i finansieringsdiskussioner om hvordan man

så at sige blive bundet sammen når det handler om hvordan

også med højresiden her i folketinget været ønske om at man skulle prøve at kigge på råderummet derfor

det her bliver ikke en ny start på hvordan man sætter lighedstegn mellem at man stemmer for et lovforslag og

og der vil man gå frem efter fuldstændig samme principper nogle gange vil der være råderum andre gange vil det være direkte finansieret

at hullerne rent faktisk bliver benyttet i dag

nu er der et lovforslag her hvor skatterne tilsyneladende kommer til at stige

generelt bekymrer regeringen eller

også tidligere regeringer har at man har haft en skattestyrelse der har været opmærksom på

betyder det her her provenu noget

noget at gøre med regeringens syn på hvordan det generelle skattetryk skal

de bedst mulige betingelser for at skabe den vækst og de arbejdspladser der skal til så det her samfund

tænke mig at spørge igen hvad er regeringens holdning til skattetrykket i danmark har regeringen ikke den samme bekymring som jeg har og som mit parti har nemlig at vi er nervøse for at skattetrykket bliver for højt i danmark eller er det

er her i dag når jeg siger at det konservative folkeparti og regeringen er

og vi mener jo som sagt også med den finanslov vi kommer til at fremsætte at man med fordel

kan se på nogle af de meget voldsomme begunstigelser som den tidligere regering har lavet og så bruge pengene på eksempelvis børn og unges uddannelse det mener vi er meget bedre

muligheder fremadrettet og det er i øvrigt også noget som

investere i uddannelse er langt bedre for vækst og beskæftigelsesmulighederne for

så skal agere efter altså de her huller som ministeren taler om er det nogle der bliver udnyttet på nuværende tidspunkt eller er det nogle

hvis den nuværende lovgivning bliver

vi har i dag er blevet omgået det er det der er formålet med det

de skal lukkes således at den mulighed ikke er der længere

ministeren definerer det eller om om man vurderer at

at man har en lovgivning som man så gerne vil ændre fordi man synes man vil ændre nogle regler og så er det jo ikke et hul så er det jo bare en reel lovgivning man ændrer

skaber et merprovenu til staten og så er det jo reelt set en skattestigning for

som som udnytter det her hul

det er noget man fremadrettet mener der er nogen der vil komme til det

fra at herre lars boje mathiesen også sigter til

beregnet på og baseret på at hullerne faktisk er

er pointen derfor

er det jo også det der ligesom er kernen

det vil vi fordi det er utilsigtet

vi mener at det arbejde der ligger til grund for det her er

i det her lovforslag handler om implementering af eus skatteundgåelsesdirektivs minimumskrav til medlemsstaternes cfc regler cfc står for controlled foreign

socialdemokratiet mener vi at skatteunddragelse skal bekæmpes og at man grundlæggende skal betale skat i det land hvor man tjener sine penge

i det lys lovforslaget her skal ses det her lovforslag har jeg i øvrigt vis været beskæftiget med gennem længere tid det er et vigtigt lovforslag for vores fællesskab for vores samfund for borgere og virksomheder fordi fælles internationale tiltag er vigtige når international skatteundgåelse skal bekæmpes effektivt her er meget på spil mange har vist interesse for lovforslaget forståeligt nok mange organisationer og høringsparter i lovforslaget har jeg talt med og de har givet deres besyv med

skatteundgåelsesdirektivet er et vigtigt instrument til at sikre at alle eus medlemsstater har regler til forebyggelse af skatteundgåelse der lever op til visse minimumskrav ellers får

mod bunden mellem eus medlemsstater hvilket vil have store og bekymrende konsekvenser for den såkaldte sammenhængskraft i landene og for borgernes velfærd lovforslaget sikrer at danmark lever op til sine internationale forpligtelser og det sørger for at der sker en fuld implementering af skatteundgåelsesdirektivet

regeringen har med sit forslag fundet en balance der sikrer at danmark fortsat har en robust selskabsskattebase og samtidig søger vi

det er en vigtig balance vi skal altid hindre unødigt bureaukrati og vi skal arbejde for gode rammevilkår for virksomhederne danske virksomheder skal kunne være konkurrencedygtige på den anden side ønsker regeringen at sætte barren højere end direktivets minimumskrav da danmark er og fortsat skal være et foregangsland i kampen mod

for at udnytte lavskattelande til at reducere deres danske beskatning vi skal også huske at minimumsimplementeringen både vil betyde en svækkelse af gældende danske regler og et provenutab i milliardklassen ønsket om en såkaldt substanstest er derfor ikke imødekommet hvilket skyldes at en imødekommelse af ønsket

det er derfor godt at danmark har store ambitioner på det her område øget beskatning skal gennemføres der hvor det giver mening og vi skal naturligvis fastholde et robust værn mod skattemæssigt begrundet flytning af indkomst til lande med lavere beskatning end i danmark

socialdemokratiet bakker helt og holdent op

ganske fornuftigt men jeg vil

fordi det er socialdemokraternes erfaring at det typisk er novo nordisk danfoss eller grundfos der spekulerer i

er jo en overimplementering af et eu direktiv

langt stærkere regler for danske virksomheder end vi gør for udenlandske virksomheder altså stiller dem dårligere

men hvorfor skal danske virksomheder

en imødekommelse af det ønske ville underminere de gældende cfc regler og medføre et væsentlig

i den her forbindelse er det vigtigt at

som kendes i alle lande ikke er tilstrækkelige til at imødegå risikoen for udhuling af selskabsskattebasen man kan altså sige

haft et andet udgangspunkt end i andre eu medlemslande

cfc regler som har bevirket et væsentlig bedre værn end

har valgt at lave en substanstest de har så vurderet at det ikke underminerer fuldstændig og at det giver åbne døre for skatteunddragelse så hvad

være fuldstændig undergravende at lave en substanstest

man har noget produktion eller andre ting hvordan kan det undergrave lige præcis de danske virksomheder

cfc regler det er i den forbindelse vurderingen at

transferpricingregler og exitbeskatningsregler som kendes i alle lande ikke er tilstrækkelige til at imødegå risikoen for udhuling af selskabsskattebasen i danmark

haft et andet udgangspunkt end man har i andre eu medlemslande og derfor har

forslag pålægger koncerner som har hovedkontor i danmark

en hårdere beskatning end koncerner som har hovedkontor i andre lande

hvis man er etableret i tyskland eller nogle af

den samme meget store bureaukratiske opgave som vi nu pålægger koncerner der har

koncerner der har valgt at have hovedsæde i danmark skal beskattes og belemres med meget større administrative byrder end koncerner som har hovedsæde i nogle af vores nabolande

at bede danfoss novo nordisk og andre danske virksomheder om at flytte ud af danmark og etablere sig i vores nabolande når man giver dem dårligere vilkår fordi de er

særlige danske cfc regler på det her område har betydet en udflagning af danske arbejdspladser det er der faktisk ikke

regeringen har med sit forslag forsøgt at finde en balance der sikrer at danmark har

og økonomiske konsekvenser for helt almindelige virksomheder

at det er en vigtig balance vi skal

unødigt bureaukrati og

muligheder for at udnytte lavskattelande til at reducere den danske beskatning det er det der er vigtigt for vores samfund det er det der er vigtigt for vores fællesskab og vi har jo her fundet en balance som også

gælder dansk erhverv det gælder dansk industri

det gælder en lang række af de organisationer som har indsendt høringssvar men socialdemokraterne mener så at det ikke er nogen byrde hvordan kan socialdemokraterne være klogere end virksomhederne på hvor meget besvær det her medfører for virksomhederne hvad baserer man det på når man siger at det ikke udgør noget problem når erhvervslivet råber op her det er sjældent set at der kommer så skarpe høringssvar ind som

og interesseorganisationer og det har været vigtigt at have den dialog og når jeg siger

er en indikation af at de danske værnsregler i praksis har begrænset virksomhedernes incitament til at flytte deres aktiver og profit

opgør skatteministeriet at virksomheder med hovedsæde i danmark har placeret cirka tre procent af deres mobile aktiver i udvalgte europæiske lavskattelande holland luxembourg irland malta cypern og belgien til sammenligning har virksomheder med hovedsæde i sverige og tyskland over ti procent af deres mobile aktiver placeret i europæiske lavskattelande

begrænset virksomhedernes incitament til

det er rettidig omhu at vi sikrer at danmark fortsat er et foregangsland

man betaler skat der hvor man tjener sine penge og at multinationale selskaber ikke skal have mulighed for at flytte rundt med deres overskud til

hvor vi sikrer at danmark har en robust selskabsskattebase og samtidig søger vi at mindske de administrative og økonomiske

har en robust selskabsskattebase og samtidig

økonomiske konsekvenser for helt almindelige virksomheder og det her ønske om en substanstest er ikke imødekommet og det skyldes at en imødekommelse af ønsket vurderes at ville underminere de gældende cfc regler i danmark

opgøres det at virksomheder med hovedsæde i danmark har placeret cirka tre procent af deres mobile aktiver i udvalgte europæiske lavskattelande og det er holland luxembourg irland malta cypern og og belgien til sammenligning

har virksomheder med hovedsæde i sverige og tyskland over ti procent af deres mobile aktiver placeret i europæiske

er en indikation af at de danske værnsregler i praksis har begrænset virksomhedernes incitament til at

profit til andre lande så vi har faktisk

så skulle betale i alt to og tyve procent i selskabsskat som

af overskuddet i datterselskabet i letland

som også er selskabsskattesatsen i litauen kan ordføreren ikke se at det er en

danske virksomheder i konkurrence

danmark er og fortsat skal være et foregangsland

vi bekæmper multinationale selskabers muligheder for at udnytte lavskattelande til at reducere deres danske beskatning som jeg har sagt også med

at de danske værnsregler i praksis har begrænset virksomhedernes incitament til at flytte deres aktiver og profit til andre lande så jeg har ikke en bekymring i forhold til at det her vil vil betyde tab af

at danmark skal sætte barren højere end det som eu kræver og alligevel svarede ordføreren nej til herre lars boje mathiesens spørgsmål om hvorvidt der var tale om en overimplementering af eus krav

ønsket vurderes at ville underminere de gældende danske cfc regler der skal vi vide og det ved ordføreren også at vores udgangspunkt er et andet end andre eu medlemslandes vores udgangspunkt for vores cfc regler er et andet og derfor har vi fundet den her balance og derfor vurderer vi ikke at det her er en overimplementering men det er klart at vi går videre

implementere skatteundgåelsesdirektivet og det kan jo være fint nok men jeg vil

for at undgå at man overimplementerede og de sagde

spørge om venstre kan stemme ja til det her lovforslag

erhvervslivet sagde i deres høringssvar som jo var ret alarmerende og en ret kontant kritik af det her

kompliceret og vi tager det op i udvalgsbehandlingen og støtter fuldt ud en teknisk gennemgang men

de fleste andre lande i hvert fald i hele norden

siger at hvis der er en reel aktivitet i et datterselskab så skal

har hovedkontor i danmark skal man redegøre for hvordan alle ens indtægter kommer fra det specifikke datterselskab og lave et kæmpestort regnskab som man så skal sende indtil de danske skattemyndigheder altså hvordan skulle det ikke kunne være en overimplementering det jeg meget svært at se

det er altså meget opsigtsvækkende at selv ørsted som er ejet af staten afleverer et høringssvar

man går imod det forslag der kommer fra regeringen fordi det er en katastrofe for danske virksomheder som har

jeg er måske bare lige bange for at venstre

er bange for at stemme imod noget som det oprindelig var os selv der fremsatte i sidste valgperiode

skal frigøre sig fra altså når vi har høringssvar og når vi har en høringsproces er det

massiv kritik og peges på så massive problemer

når venstre står og siger at man generelt er modstander

der vil jeg bare gerne slå fast at hvis det her er

at hvis en dansk køkkenvirksomhed har et datterselskab i letland som producerer køkkenelementer så skal dette selskab i letland betale selskabsskat efter dansk sats

lokal lettisk selskabsskat

og kan ordføreren fortælle hvad fornuften er i at beskatte danske virksomheder i letland hårdere end

letland skal beskattes hårdere på selskabsskatten

er spørgsmålet til venstre når det nu er så indlysende tåbeligt

har behandlet flere hundrede forslag på skatteområdet og

de kommenterede høringssvar på en hundrede og syv og halvtreds sider måske er

af at man i embedsværket altså i skatteministeriet og

blive enige om det og så kan vi læne os op ad høringssvarene og der er problemet med det her lovforslag at det kan man jo absolut ikke man har skatteministeriet på den ene side og så

fuldstændig stukket af i den anden retning i forhold til at advare mod det her lovforslag

man ikke bare uhindret kan flytte mobil indkomst

datterselskaber i lavskattelande og derved undgå

eu regler der lægger bunden for det og

det bliver ret tungt

side har vi så regeringen som siger

i forhold til hvad andre lande såsom sverige finland og tyskland vælger at gøre så man må

vi skal stramme skruen ekstra hårdt for danske virksomheder som kan flytte penge rundt mellem datterselskaber i det der er behov for i andre eu lande og det er jo

af det det her lovforslag gør jo at det bliver meget præget af skøn

ret svært at administrere og

faktisk laver en undtagelse for virksomheder der har en reel aktivitet der hedder en substanstest

en virksomhed og skulle man så

rent logisk undtages fra cfc beskatning hvis det er et datterselskab i et andet land som

jo absolut ingen grund til at kunne lave den her skattespekulation altså hvis

bureaukratisk end det er

lægger op til vil i sin konsekvens være generelt til skade for danske virksomheders konkurrenceevne novo nordisk siger lovudkastet udfordrer novo

derfor på det kraftigste opfordre til at man genovervejer en dansk udgave af en substanstest for at undtage selskaber med reel økonomisk aktivitet der er beliggende i lande hvormed danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale således at disse ligesom i dag heller ikke bliver cfc beskattet sådan kan man

tage høringssvar efter høringssvar og jeg synes

kritiske høringssvar men

sige hvad er behovet i det hele taget for at eu skal blande sig i det her altså det det kommer jo fra en

er eu der siger

der er cfc beskatning

er jo ikke noget der foregår blandt eu landene

læne os op ad et eu direktiv afslutningsvis skal

i udvalgsbehandlingen vil også sige at vi vil gå efter at der kommer sådan en substanstest

om det er en reel virksomhed sådan som der også står i mange af høringssvarene

være oplagt at man tager det op til overvejelse igen og så vil vi også sigte efter at det her ikke bliver en

olldag det radikale venstre værsgo

erkendt fra vores side af salen at selv om vi også oprindelig havde lagt

jeg synes det er en rigtig god tilgang at man faktisk her høringsprocesser alvorligt og så lytter til de

kommentarer der kommer ind og så også er villig

æde sin egen stolthed og sige det kan være at det vi oprindelig havde tænkt os måske ikke var det

radikale vil forsøge at overbevise regeringen om at

og værne om dansk erhvervsliv det er der i sandhed et behov for vi kigger måske ind i økonomiske hårde tider

overimplementere eu lovgivning som kan skade danske virksomheder

ordfører om man er enig i betragtningen at

viser sig at erhvervslivet på den ene side siger

lytte til erhvervslivet og stadig væk stemme imod eller vil man gå med

høringssvar der er kommet fra erhvervsorganisationerne

sf er et parti som gerne ser at

det er helt fair men det kunne også bare være befriende nogle gange hvis der kom lidt nuancer i

her er der altså tale om at man vil beskatte danske koncerner langt hårdere end svenske og tyske koncerner og det kan jo altså heller ikke fra sfs synspunkt være rigtigt at det skal være sådan at fordi man vælger at etablere arbejdspladser i danmark

mere i skat og have meget større administrative byrder end hvis man placerer arbejdspladser i sverige eller tyskland sf må vel også værne om at dansk erhvervsliv skal have

er bare hvad behovet er for at vi skal beskatte vores store selskaber hårdere end andre konkurrerende lande gør

dansk byggeri dansk industri dansk erhverv alle sammen hvad er det i sfs øjne der er behovet for at vi skal overimplementere altså hvorfor er der

danske koncerner hårdere end man gør i tyskland eller

hurtigt kan flyttes rundt mellem selskaber og ikke om en egentlig produktion af varer

substanstest altså hvor man hiver de datterselskaber ud hvor der

hvor det ikke er cfc beskatning altså mobil indkomst som royalties og

producerer en eller anden vare som man sælger

renter rundt efter hvor der nu er højt og lavt beskattede lande

de regler skal være der men men hvorfor ikke trække de

en substanstest går ud på synes sf ikke at det kunne give god mening at man faktisk trækker de virksomheder ud som producerer reelle varer

kvittere for at regeringen har valgt at fastholde de danske cfc regler

skatteundgåelsesdirektivet er faktisk et eksempel på eu lovgivning som er godt skruet sammen fordi man laver en minimumslovgivning og så kan de enkelte lande vælge at gå foran og implementere bedre og højere standarder end dem som er vedtaget i eu det er så også det der er tilfældet her det var i øvrigt også i vidt omfang tilfældet

andre dele af skatteundgåelsesdirektivet som vi har diskuteret

der bliver betalt skat af den indkomst som

foreign company handler jo om at opstille nogle objektive regler for hvornår den beskatning skal foregå det nogle værnsregler som virksomhederne skal leve op til

kræve en individuel så at sige håndholdt undersøgelse

skattekontrollen frem for

det vil være en undergravning af de værnsregler

er substanstesten ikke vejen frem det vil være en underminering af hele ideen intentionen

cfc beskatningen og skatteundgåelsesdirektivet nemlig at man i højere grad får sikret at den skat der skal betales

skatteundgåelsesdirektiv skal være at svække

det arbejder imod ånden i lovforslaget så vi er glade for at regeringen i det store og hele bibeholder det nuværende det nuværende værnsniveau

i cfc reglerne så er

i forhold til cfc reglerne som handler om at man vil give koncerner valgmulighed med hensyn til om det er datterselskabernes cfc indkomst eller den samlede indkomst der skal medregnes det er lidt teknisk men

kan de borgerlige måske også anerkende i debatten i dag at der er tale om en administrativ lempelse så vidt vi læser det som handler om at hvis

datterselskab er placeret i et land som har en højere

end den der er i danmark så vil det være

indlysende at det selskab nok vil vælge at blive beskattet i danmark

kan man have nogle administrative lempelser her i forhold til at gøre det nemmere for virksomhederne at

det er noget teknisk og det kommer vi nok til at stille nogle lidt tekniske spørgsmål til i lovforslaget

der også justeringer vedrørende transfer

er også

og den kan vi også støtte sluttelig er der ændringen og

nogle borgerlige partier her omkring substanstest af

fradragsreglerne for endeligt underskud

den betyder jo at selv om et selskab aktivt har valgt ikke at have sambeskatning

kan selskabet alligevel få fradrag for et endeligt underskud af sit

kan man så få i danmark kort sagt når et dansk selskabs franske afdeling går konkurs og likvideres står man tilbage med et tab

for der er jo ikke noget skattemæssigt regnskab

hvor man kan få fradrag for tidligere års underskud

skal man så kunne komme hjem til danmark med det underskud

symmetri i skatteretten at indtægt beskatning og fradrag hænger sammen normalt vil man jo ikke kunne få fradrag i et land hvor man ikke har betalt skat men det mener eu så man skal kunne i

hvor man står med et endeligt underskud

et meget meget mærkeligt princip men eu domstolen mener altså at det vil krænke den frie etableringsret hvis ikke en konkurs i et fransk selskab skal kunne tørres af

på det mener jeg er endnu et eksempel på at eu har en problematisk indvirkning på dansk lovgivning og vi vil meget gerne have kvalificeret lovbehandling

at den danske statskasse nu skal til at betale for alle

gået formand men hvis jeg lige må bruge et minut ekstra

det vi mangler simpelt hen at finde ud af hvad det her reelt kommer til at koste

den her dom bevoladommen egentlig giver anledning til at vi får kigget helt generelt på reglerne om international sambeskatning i selskabsskatteloven som jo giver adgang for danske virksomheder til løbende at få fradrag for udenlandske underskud altså underskud der ikke er endelige så hvorfor skal vi have to forskellige regelsæt

om fradrag for udenlandske underskud når man i princippet sådan set slet ikke burde give fradrag

hvis vi skal have en diskussion om substanstest og en større diskussion af reglerne om international sambeskatning synes jeg helt klart også at det her må blive en del af diskussionen for her har vi altså at gøre med nogle danske regler som er meget lempeligere meget lempeligere

hvad de har sagt til det her lovforslag de skriver lovudkastet udfordrer novo nordisk økonomisk administrativt

ønsker at indføre et så kompliceret regelsæt der virker direkte skadende på danske virksomheders konkurrenceevne hvorfor ønsker enhedslisten at forringe novo nordisks konkurrenceevne altså jeg er med på at enhedslisten ønsker at der

en masse penge i kassen for at finansiere alle de ting som enhedslisten ønsker

jo et helt legitimt politisk synspunkt men

også anerkende at det er uhensigtsmæssigt at koncerner med hovedsæde i danmark skal beskattes hårdere end koncerner med hovedsæde i sverige eller tyskland det skader dansk erhvervslivs konkurrenceevne i konkurrence med virksomheder fra andre lande det er der da ikke nogen af

skal have nogle skatteregler som sikrer at vi får de penge i kassen

skrues sammen på en sådan måde

fornuftige og så lidt bebyrdende som muligt

en administrativ byrde men vi mener ikke vi unødigt pålægger virksomhederne en byrde i den her sammenhæng

indfører nogle regler som er for firkantede men på den anden side også indfører nogle regler som rent faktisk virker og en substanstest sådan som herre rasmus jarlov har talt for

underminere hele intentionen og ånden i de her regler og derfor

er vi ikke tilhængere af en substanstest

beskatningen ud af danmark til lande hvor man har en lavere beskatning substanstesten går så ud på at man kontrollerer at der faktisk er aktivitet og at de enheder i udlandet netop ikke er oprettet med henblik på at lave skattespekulation det synes jeg er meget fornuftigt det synes man også

altså hvis novo nordisk køber et udenlandsk selskab

beskattes hårdere af de penge de tjener i udlandet end en svensk koncern skal beskattes hvis de køber det samme selskab i udlandet det er da et kæmpe problem for danske virksomheder hvis det er sådan at de ikke kan konkurrere om at opkøbe enheder i udlandet fordi de bliver beskattet hårdere end hvis deres konkurrenter gør præcis det samme

jo ikke for sjov at der kommer de her ekstremt hårde høringssvar fra ørsted danfoss novo nordisk dansk industri og dansk erhverv det er

en skattelovgivning som rent faktisk fungerer og som betyder at vi får den skat vi skal

har herre rasmus jarlov ikke muligheden for at tage ordet en tredje gang men herre rasmus jarlov må da også anerkende at hvis man indfører en

skal der være en håndholdt individuel tilgang til hver enkelt virksomhed som vil lægge

nok skal tilføres mange ekstra ressourcer til skattekontrollen for

ved at indføre en substanstest og det håber jeg i hvert fald også at det konservative

reel erhvervsaktivitet

om balancen så er opnået hvad er behovet for at danmark som det eneste land skal

som det eneste land have så brede regler for beskatning af succesindkomst det er det jeg ikke forstår det vi snakker

det eneste land i europa

og i forhold til de meget lempelige regler der eksisterer

for international sambeskatning hvor danske virksomheder jo løbende kan kan fradrage underskud i deres datterselskaber i udlandet for den skattebetaling de har i danmark det er mig bekendt kun danmark og måske et måske to andre eu lande der har den regel som er en virkelig virkelig virkelig lempelig regel for danske virksomheder

cfc regler og andre regler som handler om

for skatteundgåelsesdirektivet og som handler om international sambeskatning

i henhold til det det som jeg nævnte i min ordførertale under l fire det punkt vi havde lige før som handler om hvordan vi skal sikre os at kapitalfonde som operer i danmark og køber virksomheder

betaler den skat som de burde hvilket de jo ikke gør

meget ud af sige skal være der er opnået når danmark som det eneste land har så hård en cfc beskatning

set enig i det med bevoladommen det virker ulogisk altså

ked af hvis det ikke fremgik tydeligt af

mit svar i første omgang men hvis

der er partier som går ind og gerne vil diskutere

de cfc regler der foreslås her mere indgående

at hvis det er en generel diskussion om hvor snittet ligger i forhold til skattekontrol og administrative byrder og sikring af at de skatteregler vi har

som bør indgå i den diskussion hvor vi har

meget lempelig beskatning i danmark og hvor vi burde have en mere

de skal betale og det er vi jo

hvorfor de skal betale den skat som man lægger på dem

køkkenfirma de kan oprette et datterselskab i letland

som producerer køkkenelementer i så fald skal

hos en lokal producent som kun skal betale

nogle objektive kriterier for hvornår man er skattepligtig

ikke er nogen objektive kriterier men at man går ind og laver en substanstest

og så øger man mulighederne for at der kan blive gået uden om skattekontrollen og så er det rigtigt at

en rimelig beskatning

set i lyset af de skatterabatter der er blevet givet til de rigeste i de sidste mange år herunder også til selskaberne

på tide at også virksomheder i danmark bidrager noget mere til fællesskabet vi skal have flere sengepladser i psykiatrien vi skal have minimumsnormeringer i vores børnehaver vi skal have rettet op på mange års underfinansiering og forringelse af velfærden og det at vi styrker vores velfærdssamfund og vi får finansiering til det

der kommer virksomhederne til gavn og så synes vi simpelt hen bare at virksomhederne også skal bidrage samtidig

skattelovgivning som giver mening og som ikke er gennemhullet

synes vi at snittet er lagt rigtigt i den måde som lovforslaget

ligger i letland

stilles dårligere end et rent lettiskejet selskab som er i samme branche og som konkurrerer hvorfor

er beliggende i letland har en

som har datterselskaber i letland hvordan er det en fordel for det danske samfund

det er det af så er der en anden diskussion

også er relateret som handler om hvad skal niveauet for selskabsskatten være og i den diskussion

liberal alliance ønsker at sætte selskabsskatten meget ned jeg ved faktisk ikke hvor langt liberal alliance ønsker den skal sættes

det udgangspunkt i enhedslisten at det som gør at det er meget attraktivt at drive virksomhed i danmark og det er det vi scorer konsekvent allerhøjest i alle internationale sammenligninger og uanset om det handler om hvordan det er at starte virksomhed handler om at vi digitaliserer handler om at vi har meget lidt bureaukrati så ligger danmark rigtig højt

det at drive virksomhed i danmark handler ikke kun om hvad for en skatteprocent der bliver betalt det handler også om god infrastruktur veluddannet arbejdskraft effektiv offentlig

forvaltning og mange af de andre ting som gør at det er

og godt at kunne starte en virksomhed

jo siges at det var et lovforslag som

udskille dele af det og det er derfor vi behandler det nu og det gjorde man fordi der var nogle bekymringer om blandt andet

beskatningen af udenlandske datterselskaber det der kaldes for

for og det er ikke en en freongas som nogle

endda ørsted som staten jo er hovedaktionær i og de høringssvar er meget meget skarpe de påpeger alle sammen det

der er fuld enighed om at hvis vi vedtager det her lovforslag

det være en betydelig byrde på danske virksomheder det vil medføre nedsat vækst og det vil gøre at danske koncerner bliver bebyrdet med især administrativt besvær ved

for hvordan aktiviteterne er i alle deres datterselskaber rundtomkring i verden

det betyder altså en meget stor administrativ byrde på

danske koncerner det er ikke hensigtsmæssigt det er ikke hensigtsmæssigt at koncerner som novo nordisk danfoss og ørsted skal beskattes hårdere fordi de har hovedsæde i danmark end hvis de havde hovedsæde i sverige eller tyskland det er ikke hensigtsmæssigt at danmark skal gå enegang og på den måde pålægge vores virksomheder meget større byrder end andre lande gør

fuld forståelse for at der er partier inde i folketinget som er tilhængere af at virksomheder skal betale mere i skat

skal man sørge for at det er effektivt og man skal helst beskatte de aktiviteter som man ønsker at dæmpe frem for at beskatte aktiviteter som vi alle sammen burde være enige om vi gerne

og jeg håber ikke er nogen herinde i folketinget som håber at det skal gå dårligt for novo nordisk ørsted eller danfoss som faktisk

med et meget positivt aftryk på deres

derfor er det altså særdeles uheldigt hvis vi vedtager det det her lovforslag det er jo tydeligt ud fra høringssvarene at

for dansk erhvervsliv og derfor håber jeg

besinde sig i regeringen

at her er man ved at begå en stor fejl som vil skade dansk erhvervsliv og gøre danmark til et fattigere land

i øvrigt vil være dybt urimeligt over for vores erhvervsliv

de radikale ikke vil være med til at stemme forslaget igennem det betyder jo så

på det her forslag og det håber jeg

jeg håber også at regeringen selv vil besinde sig og indse at det

overimplementering der skader dansk erhvervsliv det stiller dansk erhvervsliv med en dårligere konkurrenceevne

bag det her lovforslag for os er det helt indlysende at det vil skade dansk erhvervsliv i et omfang som ingen burde ønske

vi synes det er godt hvis danske virksomheder investerer i virksomheder i udlandet nogle produktioner foregår simpelt hen bedre i andre lande end i danmark og derfor kan det give mening for danske virksomheder at oprette datterselskaber i andre lande opkøbe virksomheder i andre lande og have en produktion i andre lande der er forskellige forhold der gør sig gældende i forskellige lande nogle er gode til det ene andre lande er gode til det andet

alternativet til at oprette eller købe et datterselskab i andre lande er jo at virksomheden køber produkterne fra udenlandske selskaber der er i

i andre lande via datterselskaber hårdere end

i det land hvis det er en udenlandsk virksomhed som ejer produktionen og virksomheden og det giver ingen mening jeg har her i spørgsmålene fokuseret på et eksempel og det vil jeg også nævne her i min tale man kunne forestille sig en dansk køkkenvirksomhed som lever af at installere og sælge køkkener til danske forbrugere og denne virksomhed får produceret køkkenelementerne

det er fordi man i letland er gode til at producere

som er en helt reel produktion vil så skulle pålægges to og tyve procent selskabsskat som den er i danmark af overskuddet men hvis

så ville denne lettiske virksomhed kunne nøjes med at betale femten procent i selskabsskat og det giver selvfølgelig en konkurrencefordel til udenlandsk ejede selskaber som så kan levere til det danske marked frem for danske

derfor forstår vi ikke et muk af hvorfor den danske regering ønsker at gøre det her og derfor vil vi stemme imod lovgivningen

som vi har til behandling her og jeg vil sige fra en start at jeg synes at den rigtige måde at håndtere de der mange tekniske spørgsmål der er i det her lovforslag vil være at

i folketinget vi kan også godt lave en høring det bestemmer udvalget jo selvfølgelig selv jeg vil bare sige at fra skatteministeriets

til det det er jo ikke tilfældigt

en debat som også var under den tidligere regering

sagt var ret stor debat om

og det kan vi jo afklare i udvalgsarbejdet at forskellen mellem det lovforslag den tidligere regering fremsatte og det lovforslag som den her regering fremsætter

væsentlig lempet lige nøjagtig på det her spørgsmål

mange diskussioner om men det er trods alt et udtryk for at

det der var resultatet efter den sidste debat et ønske om

gjort lige nøjagtig det her spørgsmål mere målrettet men som sagt tak for debatten vi fremsætter jo lovforslaget fordi det er nødvendigt at ændre de her gældende regler på navnlig selskabsskatteområdet for at leve op til de internationale forpligtelser og standarder der blandt andet fremgår af eus

været fremme en praksis som følger af

blandt de hovedelementer som

om cfc reglerne centralt eus

skatteundgåelsesdirektiv indeholder blandt andet minimumskrav til medlemsstaternes cfc regler

som sagt værnsregler der skal hindre at koncerner af skattemæssige grunde flytter aktiver og dermed også den tilhørende indkomst til lande med en lavere beskatning skatteundgåelsesdirektivet skulle implementeres inden udgangen af to tusind og atten

l otte og tyve om implementering af alle direktivets forskellige elementer

cfc reglerne flere større virksomheder og også brancheorganisationer

også dengang bekymring for den del der vedrører cfc reglerne og denne del

derfor udskilt og aldrig gennemført det er derfor regeringen nu fremsætter et forslag

direktivets minimumskrav

været fremme søgt en balance der sikrer at danmark fortsat har en robust selskabsskattebase men som samtidig søger at mindske de administrative og økonomiske konsekvenser for helt almindelige virksomheder virksomheder derved sikres fundamentet for mange danske arbejdspladser uden at vi stækker reglernes beskyttelsesniveau det er den balance vi har forsøgt at finde

og også efter regeringens opfattelse

et foregangsland i kampen mod lige nøjagtig det det handler om altså skatteundgåelse

de eksisterende danske cfc regler hvor reglerne anvendes på alle datterselskaber uanset hvor de er beliggende

minimumsimplementering af direktivets krav vil indebære at reglerne inden for eueøs

kunne anvendes på datterselskaber uden substans og det vil udgøre en væsentlig en væsentlig svækkelse af det allerede eksisterende værn mod flytning af indkomst til lande med lavere beskatning og der vil være tale om en svækkelse der vurderes at ville indebære et markant mindre provenu og formentlig i milliardstørrelsen

regeringen jo så derfor lagt vægt på at almindelige danske virksomheder ikke rammes unødigt det er navnlig søgt sikret ved at forslaget målretter reglerne så de kun fører til beskatning i netop de tilfælde hvor hensynet bag reglerne selvfølgelig begrunder det

den foreslåede løsning som altså er

og vi mener at den imødekommer så vidt det selvfølgelig

de bekymringer der er rejst så derfor håber jeg at den videre proces her

substansen apropos i

have af konsekvenser hvis man gør som der bliver sagt i mange af de her høringssvar ikke mindst når det handler om bekymringer for provenuet og det handler om svækkelsen af det danske værn når det handler om om skatteundgåelse

forslaget indeholder desuden enkelte nye bestemmelser om

af en højesteretsdom fra tidligere på året der vedrørte skatteforvaltningens adgang til at skønne over hvad der er armslængdevilkår når transferpricingdokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt lovforslaget skal fjerne enhver tvivl om hvornår

udøves et sådant skøn samtidig

virksomhedernes dokumentation skal indsendes til skatteforvaltningen og det skal efter lovforslaget ske inden for tres dage efter oplysningsfristen overholdes den her frist

vil dokumentationen ikke kunne anses for rettidig det vil sikre at der fremover ikke

kunne opnås tvivl om hvorvidt dokumentationen altså er rettidig

et tredje hovedelement i lovforslaget

så selskabers adgang til at fradrage endelige underskud som er konstateret i udenlandske datterselskabers faste driftssteder eller vedrørende fast ejendom i udlandet udgangspunktet i dansk ret er

og at der derfor heller ikke er fradrag for tab lidt i udlandet eu domstolen har dog i en dom om de danske regler fastslået at der i visse tilfælde skal være adgang til at fradrage tab der er endelige for eksempel fordi alle aktiviteter i det pågældende land

der er efter eu domstolens praksis tale om en begrænset adgang til at fradrage sådanne tab hensigten med forslaget er som sagt at leve op til eu rettens krav uden at ændre på udgangspunktet om at et tab i udlandet ikke kan fradrages i danmark

tilpasses de generelle regler om det der også kaldes fast driftsted så de bringes på linje med de seneste standarder vedtaget i

ligger også til grund for de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster som vi også jævnligt diskuterer forslaget er

en kodificering af allerede gældende principper men der foreslås dog enkelte ændringer som har til formål at hindre kunstig undgåelse af fast driftssted

og hjælper med at sikre at vi kan komme dybere ind i det her jeg indrømmer at det er

men vil bare lige sige at det lovforslag som her er fremsat er et lovforslag som altså på afgørende stræk særlig når det handler om cfc reglerne er væsentlig lempet

det lovforslag som den tidligere regering nåede at fremsætte med det afsæt

så vi kan komme i mål med

skatteministeren taler meget om hvor kompliceret det her lovforslag er er

det er at hvis en dansk virksomhed har et datterselskab i et andet land med en lavere selskabsskat end

beskattet hårdere på selskabsskatten end

selskabets lokale konkurrenter uanset om de er ejet af en lokal fra den nation eller

en udenlandsk virksomhed som har et datterselskab også i det land

det kan sagtens være centralt for den her diskussion men men man kan sige at det der er det centrale i

om der fra danmark er udflyttet patenter til det her

og sælge køkkenelementer bliver aldrig cfc beskattet

er bare så vi ligesom ved hvad det er vi diskuterer

de er forsøgt besvaret i høringsskemaet

det videre udvalgsarbejde bare så vi er enige om hvad det er

flyttes patenter ud indtræffer cfc beskatningen det er det der

i en bestemt form for hængsel til en køkkenlåge

datterselskaber end deres lokale konkurrenter er og vil ministeren forklare hvorfor det er en god idé for det danske samfund at at danske virksomheders datterselskaber beskattes hårdere end deres lokale konkurrenter i andre

et cfc selskab

i det her specifikke tilfælde det er det vi taler

har været et formål med den øvelse som er blevet lavet

udenlandske datterselskaber om at skulle

for hvor mange immaterielle rettigheder og finansielle aktiviteter de har i deres datterselskaber og hvis de så ligger over en

danske skatteregler det håber jeg skatteministeren kan

derudover synes jeg at skatteministeren har hørt meget dårligt efter den her debat når

han forsøger at reducere kritikken til at der måske er behov for en teknisk udredning eller at vi skal dybere ned i nogle problemstillinger det var ikke det der blev sagt af folketingets partier der blev sagt af

vi er imod at regeringen fremsætter et lovforslag som gør at danske koncerner skal beskattes hårdere og

at regeringen ønsker at fordi novo nordisk danfoss ørsted carlsberg og andre danske koncerner har hovedsæde i danmark i stedet for at

tyskland skal de have dårligere vilkår det er ulogisk og det er en meget hård kritik der kommer fra

med den debat debat som den tidligere regering havde

der så er sket efterfølgende er at jeg

vigtigt at holde fast i at det der ligesom er vurderingen her er at

en substanstest selv om det indrømmet ligger inden for direktivets rammer hvorfor gør vi ikke det det gør vi ikke fordi det vil være en væsentlig svækkelse af de danske cfc regler

som støtter det her lovforslag er der nogen der er enige i at det overhovedet ikke udgør en byrde for danske virksomheder

som er meget bekymret for det her lovforslag er der nogen overhovedet

rasmus jarlov var selv medlem af den regering som fremsatte et forslag der var strammere end det her

vi kan sagtens have den her diskussion fair nok men jeg har altså en interesse i at prøve at få det her landet

de her høringssvar og der blev snakket om patenter på køkkenlåger men der er jo også patent på medicin som som kan være i en langt større

ministeren om hvilket indtryk det gør på ministeren når et samlet erhvervsliv og det må vi sige

for den tidligere regering at det ønskede man ikke at gøre men det den her regering så har fremlagt er et lempeligere forslag end det den tidligere regering fremlagde et lempeligere forslag og det tror jeg faktisk også der er folk

jeg forstår da godt at man fortsætter kampen for det og så videre vi er fra skatteministeriets side

som ministeren nu gør erkende at det er en svækkelse for erhvervslivet

ikke har nogen konsekvens for erhvervslivet som det står i lovforslaget

nogen økonomisk konsekvens

det vil være en svækkelse af de regler vi har

fordi vi vil have et stærkt værn mod værn mod den her form for

omgåelse af selskabsbeskatningen

det der er det centrale og det var det der var diskussionen under den tidligere regering hvor det lovforslag den tidligere regering fremsatte var strammere end det den her regering

meget stort arbejde for at målrette det lyttet til erhvervslivet lyttet til deres bekymringer

synes at den balance vi har fundet er rigtig fordi vi ikke ønsker en svækkelse af de her regler tværtimod ønsker regeringen

lempeligere lovforslag lovforslaget l otte og tyve for et år siden var provenuneutralt og det havde ingen konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet ifølge lovforslaget det er stadig væk

ikke ændret noget som helst så det har ikke ændret én krone i vurderingen i skatteministeriet

men min opfattelse er sådan set også at den dialog der har været med de virksomheder som er

formålet med det så

i forhold til det lovforslag som den tidligere regering

skrappe cfc beskatningsregler på reel erhvervsindkomst hvad er det for et behov ministeren har for at vi skal have de strammeste regler

er danske koncerner der skal straffes langt hårdere end alle de andre

og det vil åbne op for at indkomst fra blandt andet immaterielle aktiver og knowhow produceret og udviklet i danmark vil kunne føres ud af landet uden at indkomsten for de her aktiver underlægges dansk beskatning det er det der er kernen hvis man gør som nogle vil og det vil betyde

vil kunne underminere en væsentlig del af vores danske selskabsskattebase det er det der er det centrale og det er derfor regeringen ikke foreslår det vi har lavet et lempeligere lovforslag end det den tidligere regering fremsatte og jeg håber på at vi i det videre arbejde her i folketinget kan få afklaret de her spørgsmål og at vi kan komme i land

på en pakke cigaretter stiger til mindst

folkeparti ønsker med forslaget at sikre børn en røgfri fremtid

b tre som det hedder og som bekendt har regeringen i forbindelse med finanslovsforslaget for to tusind og tyve ligeledes foreslået at forhøje afgifterne på cigaretter og røgtobak vi har spillet ud med et forslag om en afgiftsforhøjelse svarende til en samlet gennemsnitlig prisstigning på ti kroner per pakke cigaretter dermed vil gennemsnitsprisen stige til cirka en og halvtreds kroner i to tusind og en og tyve

en mindre afgiftsforhøjelse end den der

vil være den største afgiftsforhøjelse på cigaretter i nyere tid regeringen har inddraget flere hensyn i overvejelserne om niveauet for afgiftsstigningen og lad mig prøve at redegøre for dem vi har lagt vægt

på at dem der i forvejen har mindst og som kan have svært ved at holde op med at ryge ja de vil opleve en prisstigning på cigaretter som en stor økonomisk belastning samtidig har det indgået i regeringens overvejelser at

afgiftsforhøjelser medfører en stigning i grænsehandelen og også i den illegale handel med

cigaretter det er klart at hvis afgifterne forhøjes ud over regeringens forslag

så vil belastningen af rygerne og grænsehandelen med cigaretter også blive større regeringen har så ud over at foreslå afgiftsforhøjelser også taget en bred vifte af andre værktøjer i brug for at sætte ind mod børn og unges rygning regeringen har således fremlagt en ambitiøs handleplan med en lang række konkrete initiativer rettet mod at få de unge til at holde op med

handleplanen indeholder blandt andet forslag om neutrale cigaretpakker skjulte tobaksvarer i butikker og kiosker samt forbud mod rygning på uddannelsessteder med optag af unge under atten år afgiftsforhøjelserne kommer derfor heller ikke

alene

vi kan bidrage til at især børn og unge holdes væk fra overhovedet at starte på at ryge

forhandles forhøjelse af tobaksafgifterne på nuværende tidspunkt i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for to tusind og tyve regeringen afventer resultatet af de her forhandlinger og kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget vi har som sagt stor sympati

beslutningsforslaget og uanset hvilken prisstigning der i sidste ende kan opnås enighed om så tror jeg godt at jeg tør sige

være tale om en markant forhøjelse som sammen med initiativerne i den handleplan jeg omtalte lige før fra regeringens

mærkbar gavnlig effekt

enige om er målet nemlig

komme i berøring med tobak så regeringen har fremlagt en samlet handleplan for det her det drøftes lige

en samlet plan for hvordan vi som samfund kan være med til at sikre at at færrest mulige børn og unge overhovedet kommer i

en flad tier er det så

flere penge i statskassen eller har det et forebyggelsesmæssigt sigte

hæver den yderligere giver det jo stadigvæk penge i statskassen

er det jo som regeringen foreslår

yderligere at underbygge det som jeg går ud fra at vi er enige om nemlig at vi skal sørge for at færrest mulige børn og unge overhovedet kommer i berøring med tobak så der er selvfølgelig en bred vifte af

målet tror jeg er det samme

og andre aktører på på det her område som siger at hvis man hæver

sådan set bare ekstra provenu til statskassen men rent forebyggelsesmæssigt

set ikke den den store betydning eller med andre ord hvis man vil noget forebyggelsesmæssigt her bliver man nødt til at give cigaretpriserne et ordentligt nøk opad med minimum tyve kroner hvad er ministerens holdning til

en stigning på en pakke cigaretter som er meget stor

negligerer nogen som helst kritik overhovedet

vi nå det her mål at vi skal sikre at færrest mulige børn og unge kommer til

ret overbevist om at det er det som kommer ud af de finanslovsforhandlinger som

vi er jo rigtig glade for i dansk folkeparti at man ikke bare vil

rigtig ekstremt højt op fordi vi ved at det rammer socialt skævt som socialdemokraterne også var ude at sige før valget

vi at dem det rammer er de hjemløse og det er de psykisk syge det er folk som har en meget lav indkomst og som ikke har

samme muligheder og som måske heller ikke har den samme ressource til at stoppe med at ryge

man have med i de her forhandlinger også hos skatteministeren og samtidig må

ti til elleve kr som skatteministeren nævner

videre forhandlinger på det her område håber jeg at spørgeren også har respekt for at

og forhandlingerne om den samlede pakke er jo rigtignok noget

hos sundhedsministeren og så jo altså også kan man høre på den offentlige debat om den aktuelle forhandlingssituation under finanslovsforhandlingerne

de har haft vægt i

det niveau vi har fundet det

fjortentusind danskere af rygning det er alt alt for mange mange af dem er

begyndt at ryge i en ung alder i de her år ser vi desværre en stigning i antallet af børn og unge som begynder at ryge det er helt afgørende at vi får vendt den udvikling og det kalder naturligvis på politisk handling i socialdemokratiet er vi derfor rigtig glade for at der tegner sig et bredt flertal for at sætte massivt ind over for især børn og unges rygning og vi er glade for at

det er ikke nogen hemmelighed at socialdemokratiet i flere år har efterlyst tiltag mod rygning og specielt tiltag til at forhindre at flere børn og unge begynder at ryge

højt på vores ønskeliste efter valget er der nu et meget stort flertal for at gøre noget ved de unges rygning det er vi naturligvis rigtig glade for i socialdemokratiet i september fremlagde regeringen et forslag til en handlingsplan røgfrit liv for børn og unge som er den mest ambitiøse plan mod rygning som en dansk regering har fremlagt i

at indføre neutrale cigaretpakker så farvestrålende logoer erstattes af kedelig tekst vi ønsker at butikkerne fremover skal pålægges krav om at skjule tobakken i butikken så man ikke fristes når man står i kø ved kassen og det ønsker vi fordi vi ved at synlighed og tilgængelighed betyder noget når det kommer til unge og rygning

vi ønsker et forbud mod rygning på ungdomsuddannelserne også på erhvervsskolerne og vi ønsker naturligvis at gøre skoletiden helt røgfri for elever i folkeskoler og andre grundskoler vi ønsker

forbud mod tobaksreklamer vi ønsker at stramme kontrollen med salg af tobaksprodukter til mindreårige og ikke mindst

ønsker vi at hæve tobaksafgiften med ti kroner over de næste to

er den største stigning i nyere tid

vi har naturligvis noteret os er andre partier der ønsker en højere stigning for os i socialdemokratiet

og hensynet til at folk med lave indkomster som for eksempel folkepensionister ikke oplever en urimelig stor nedgang i deres rådighedsbeløb

at der især blandt de ældre stadig vil være mange der vil fortsætte med at ryge derfor handler det om at finde en balance vi mener at vi med en stigning på ti kroner over to år rammer den rigtige balance der foregår i øjeblikket forhandlinger om højere tobaksafgifter i forbindelse

socialdemokratiet ønsker

grænsehandelen og at der ikke sker en øget illegal handel

altså når vi taler om pris

snak om det og derfor er det for os bare rigtig vigtigt at vi også lige får det med de neutrale cigaretpakker

at skjule tobaksvarerne at vi får

børn under atten år røgfri skoletid ingen tobaksreklamer og sponsorater røgfri erhvervsskoler unge der ikke skal fristes af nikotinprodukter vi synes ikke

skal stå alene og det er derfor vi synes

at de unge holder op med at ryge hvis man gemmer cigaretterne og gør

sådan får vi de unge til at lade være det tror vi ikke på i dansk folkeparti hvis vi tager nogle af de tal som i var inde på i det tidligere

at vi bruger netop det redskab altså underviser

penge der kan blive sat af til det men jeg synes det er

kommer ud med er det netop også et program som kræftens bekæmpelse har kigget på i norge

og undgå at de købte kopicigaretter

det synes jeg er utroligt altså at man tror at man kan gøre de andre tiltag så derfor vil jeg da bare appellere til at det er noget man tager med i de diskussioner

nu gør vi nogle af de her ting og nu får vi nogle penge fra at

sundhedsområdet tager med til

debut som taler på folketingets talerstol

mig til at bede om ordet er spørgsmålet om erhvervsskoler som har min særlige interesse fordi jeg også er undervisningsordfører jeg

er det sådan at socialdemokratiet også går ind for at gøre erhvervsskolerne røgfri hvis det vil få negative

det er selvfølgelig et af de opmærksomhedspunkter vi har fordi balancen mellem det at folk tager en uddannelse

skal findes det nytter ikke at vi skræmmer eleverne væk fra skolerne

det er jo ganske rigtigt at der er udfoldet store anstrengelser for at

søgningen til erhvervsskolerne fordi den har været i tilbagegang i en

det er jo det der er den svære diskussion og det vil jeg gerne bede om

men jeg synes jo det er noget man man skal drøfte i

det er afgørende at børn og unge får uddannelser det er afgørende for vores land

vil godt spørge ordføreren om ordføreren lige kan sådan elaborere

mennesker der ryger og at der er mange mennesker som har forholdsvis små indkomster der ryger og

når socialdemokraterne

forslag om at hæve cigaretpriserne med ti

at man vil have en forebyggelsesmæssig effekt ud af det her

en tyver hvad siger den socialdemokratiske ordfører

hvor farligt det er at ryge hvis de havde evnet

skævvridning i vores samfund ved at øge priserne således at de får færre penge til sund kost det er den balance vi afvejer i socialdemokratiet og der synes vi at vi ligger rigtigt på det her

ordføreren siger at sådan et et forslag her ville ramme socialt skævt

også meget om en strukturel ulighed der er i samfundet som ordføreren jo

handler om at gøre op med altså man kan vel gøre op med uligheden også ved at mindske den generelle ulighed

så det ikke kun bliver de fattige rygere vi tilgodeser

ikke er enig i at langt de fleste altså også dem der er kortuddannede og lavindkomstfamilier

har det samme ønske om at holde op med at ryge så i den forstand handler det om at udvide muligheden for at få rygestopkurser få gratis rygestopmedicin det er jo også en måde at undgå

vil jeg da benytte lejligheden til at appellere til at kommunerne har fokus på det i de her tider hvor vi ser at flere og flere unge begynder

nu kommer jeg selv fra landdistrikterne og og jeg kender alt

og de problemstillinger man står i der og der rammer

er sådan en gruppe af socialt udsatte som er anderledes end os andre langt de fleste af dem har jo det samme ønske om at holde op med at ryge vi giver

at man siger at der er en gruppe som vi skal tage hensyn til

skal sikre at cigaretprisen ikke bliver så høj for dem vi burde jo i stedet for netop sikre at de fik bedre tilbud

til netop kol medicin

mener vi at vi bliver nødt til at finde en balance imellem pris og og det andet og det mener vi

mange rygere i danmark så det vil jeg godt lige passe på med

med det her forslag og med andre forslag gerne sikre at langt færre børn og unge starter med at ryge at flere rygere helt dropper tobakken og at færre danskere dermed får kræft og andre sygdomme som rygning jo kan føre til hver dag

begynder sådan rundt regnet cirka fyrre børn og unge at ryge og en femtedel af befolkningen er faste rygere det synes vi der er behov for at sætte ind

skal ændres vores ambition

er klar den er tydelig den er nemlig at vi i to tusind og tredive skal have danmarks første røgfri generation og forslaget om forhøjelse af afgiften på tobak ja det er et skridt i retning af at få indfriet den ambition det her beslutningsforslag pålægger regeringen at hæve tobaksafgiften så prisniveauet for en pakke cigaretter

lægger op til at cigaretterne bliver lige præcis så dyre som muligt uden at grænsehandelen og illegal import øges uforholdsmæssigt og sundhedsstyrelsens skøn er at hvis prisen på en

ja så vil det reducere rygning blandt børn og unge med fem og halvfjerds procent og i befolkningen som helhed med sådan cirka

er i tvivl uanset hvilket politisk tilhørsforhold man har om at mindre røg vil være til gavn for langt de fleste i det her samfund tobaksrygning er den enkeltfaktor der har den største negative indflydelse på danskernes helbred på længere sigt vil antallet af rygerelaterede sygdomme også mindskes og i dag er rygning årsag til mere end firs procent af tilfældene af lungekræft og samtidig

øger rygning også kraftigt risikoen for andre typer af kræft samtidig

øger risikoen for en række kroniske sygdom såsom lungekræft hjerte kar sygdomme og andre typer

sådan cirka i midten sammenlignet med priserne

det øvrige europa men når man ser på hvor stor en andel af deres indkomst rygere bruger på cigaretter ja så

aldrig før har man i danmark skullet arbejde så kort tid som nu for at få råd til

købe en pakke cigaretter som nævnt

er forhøjede tobaksafgifter jo

redskaber vi kan bringe i anvendelse for at reducere antallet af rygere jeg er helt enig med dem som her under de korte bemærkninger har sagt at det selvfølgelig ikke skal stå alene men følges op af en række andre

initiativer og nogle af de initiativer sidder vi jo pt og forhandler i

hvad grunden så er til at man nu hæver nogle afgifter så det bliver dyrere for nogle danskere specielt dem der har færrest penge

fede og usunde fødevarer

der ser vi også en tendens til at man kan

man selvfølgelig også hæver priserne

vi ønsker en indsats

i forhold til rygning og at det også indbefatter en stigning i i afgifter og jeg har også selv den grundlæggende opfattelse at hvis man absolut skal hæve skatter og afgifter i det her land og det vil vi isoleret

gøre det til et niveau hvor det rent faktisk virker i forhold til det man gerne vil nemlig at

tyve kr før det virker og før det batter

det sådan set lidt lige meget hvis man har et forebyggelsesperspektiv på spørgsmålet om alkohol og

i forhold til og vi ved jo også fru liselott blixt at tobak

produkter vi her taler om så derfor lægger vi en afgift lige præcis der

samtidig siger

for at forebygge og at priserne

er det som jeg nævnte tidligere tyskland der har brugt undervisning

vi sidder i de forhandlinger som dansk folkeparti også sidder midt i nu som handler om hvad

for nogle ting ved siden af afgiftsstigninger som

hævet priserne på cigaretter og for en særlig indsats i forhold til at forhindre at unge begynder at ryge jeg deler venstres ambition om en røgfri generation

skal faktisk overhovedet ikke bruge fingre for at tælle indsatserne

til at ordføreren gør gældende at

kan stå alene så jeg vil bare spørge ordføreren om det betyder at

enig i at der er brug for sådan en vifte af redskaber

ud over det med med afgifterne også

til til uddannelsesinstitutioner som handlede om at man skulle

cigaretpakkerne væk i butikker og

så ja jeg er meget enig med ordføreren i at det

ville have stor effekt jeg har selv haft fornøjelsen af at

jeg bare bede ordføreren om at bekræfte at det vil give mening hvis

jo ikke kunne svare på sundheds og ældreministerens

vegne men men det der kommer ud af ministerens mund er at han ønsker sig en bred aftale på det her område så det går jeg ud fra at han rent faktisk også mener

er at man fra regeringens side ikke har slået de to typer af forhandlinger sammen altså sådan at vi kunne have forhandlet afgifter og

det er udtryk for liberal tankegang liberalisme at man via øgede afgifter

set heller aldrig nogen sinde påstået men vi har jo en målsætning om at vi gerne vil have en røgfri generation og jeg tror simpelt hen bare ikke vi kommer uden om at bruge afgiftsredskabet hvis

i at begynde at ryge og jeg synes det giver god mening at man

venstre fra den opfattelse jeg næsten kan

den måde han stillede spørgsmålet på

men først kommer stoffet og så kommer maden smøgerne er slet ikke med i regnskabet de skal bare være der

depression stress og den sorg

dem kan man nyde og hvis det ikke er muligt at skaffe dem

tiggeri sexsalg

når man bliver tilbudt polske smuglersmøger

det er sagt af anja plesner bloch alle vi ordførere

som det her vil komme til at ramme allerallermest

ressourcer der skal til for at stoppe

nikotin så

være socialt udsat og ikke penge på lommen det første de får er penge til smøgerne

at man siger

hæve prisen v og k vil gøre det dyrere for de danskere som

skatte og afgiftsstigninger man rammer dem der har mindst

har ressourcerne de har ressourcerne til at købe det der skal til at

men høje pris men der siger de også

af skolegangen når

på samme pris som danmark de er nemlig også gået ind

det til at rasle ned i forhold til hvor mange der ryger

se det når man kigger på prisen i forhold til hvor mange smuglercigaretter der kommer ind i landene

man havde samlet cigaretpakker op i norge

det men man giver

over til nogle andre

fungere så bliver der øget kriminalitet så er der endnu mere de kan sælge så nej

kommer med deres indsigelser men jeg synes bare

socialt udsatte som ikke ryger som også

som også skal træffe ubehagelige valg fordi vi som samfund tilbyder dem

og sikre at der blev bedre adgang til misbrugsbehandling sørge for at vi fik fjernet de fattigdomsydelser som

generelt sørge for at de udsatte fik bedre og mere rimelige livsvilkår end dem de har i dag

det er det der virker som medicin for alting vi bliver jo nødt til at have et bredere

socialt udsatte er anderledes end alle andre hvis de fik mulighederne og

at de generelt får bedre livsvilkår

områder og der har dansk folkeparti også gjort rigtig meget for udsatte hjemløse og socialt dårligt stillede det er noget af det vi kæmper for

et menneske uanset hvor man kommer fra og en hjemløs og en hjemløs og de skal selvfølgelig hjælpes

sørge for at man generelt får bedre valgmuligheder

socialpolitik som dansk folkeparti også har været med til at føre i forhold

samtidig sørge for at de også får stillet muligheder til rådighed for at kunne stoppe med at ryge hvis det er det de ønsker

er pensionister eller førtidspensionister

vores sociale netværk og vores økonomi

at give de danskere der faktisk har knoklet

set enig med ordføreren i at

kan være en social slagside i forhold til borgere som er så afhængige af cigaretter at de ikke nødvendigvis er i stand til at holde op men det skal jo stadig væk holdes op imod at vi har en udfordring i forhold til at flere og flere unge begynder at ryge og skal man knække den kurve

gør en kæmpestor forskel på om de unge starter på at ryge eller ej det jo nogle af de erfaringer vi blandt andet har fra fra norge så anerkender ordføreren ikke at der er

præcise håndgreb i forhold til at vi forhindrer at unge overhovedet begynder at ryge

det er trods alt den letteste måde at holde op

vi har endnu ikke set at det virker at gøre cigaretpakker grimme

i mange år været grimme billeder på af syge mennesker

imod systemet imod sine forældre

jo flere cigaretter skal de nok få fat i de skal nok få fat i dem og det ved fru kirsten normann andersen også for det det var netop os to der var ude på en skole

cigaretterne inden de var blevet atten år så var de nok blevet en lille smule klogere

at prisen har betydning for om man kan finde finde ud af at starte når man er meget ung og så sagde de faktisk også samstemmende at når først man var blevet afhængig af cigaretter

de have rigtig meget lyst til at holde op igen

den bedste hjælp er stadig væk at man slet ikke får startet og der har prisen betydning siger erfaringerne fra norge og det er jo sådan set

de unge vi tænker altså også på de

at

godt hæve dem lidt ville det ikke være bedre bare at bevare

at hæve dem lidt når man nu siger at det kan skade især

betydning for dem hvorfor skal de straffes

andre lande kommer til og køber cigaretter hvis vores pris står stille

tyskerne og svenskerne kommer til

eller er det afgifterne man vil gå ind at pille ved således at de følger en europæisk markedsmekanisme det er jo to forskellige værktøjer man drejer

men vi siger også at den almindelige

vores grænser hvor nemt det er at få fat i noget andet og hvad det er der gør at man starter med at ryge

det kunne være meget vigtigt at vi fik kigget på hele den sociale indsats

vi ønsker heller ikke at børn og unge skal starte med at ryge men vi mener også at forældre har et meget større ansvar

sikre at man uddanner unge til at tage et ansvar for deres egen sundhed og

man tænker over det der er så meget fokus på sundhed og det tror jeg godt de kan finde ud af men de bliver nødt til at have den undervisning den undervisning som nogle skoler i danmark giver der hedder exitprogrammet

ryge udenfor så alle kan se du ryger

unge mennesker skal stå og spille seje uden for matriklen

undervis dem i det på alle skoler det viser sig

og så skal forældrene have et ansvar

de har råd til at købe cigaretterne og de kan undervise deres børn i sunde vaner og så videre

ryger deres cigaret er livskvalitet for den enkelte borger

ja men du rammer jo alle generelt når du går ud og sætter prisen op med tyve kroner pakken

syv tusind kroner om året som nogle af dem der har færrest penge skal have op af lommen og det er åbenbart det konservative synes

man skal gøre for at få nogle til at lade være med at starte

det er noget man putter ind i skolerne

gjort i norge i tyve år og i tyskland har

regeringen satte penge af til når de nu får nogle penge ind på

at sige du skal ikke bestemme

personen

noget der undrer så meget er at man gerne vil

gøre det rigtig svært så det bliver de kriminelle der tjener på det men samtidig vil man gøre hash lovligt

fra banderne kan ordføreren forklare hvordan det kan være at man skal stramme så meget op på nikotinprodukter

punkt vil tage noget ud af banderne mens man så med det her vil give dem massivt

tyve år og de unge mennesker vil også gerne have en mcdonalds i deres kantiner

måske skal man også altid lige prøve

hvis nu rygning er så farlig og så skadelig for de unge mennesker

forbyde rygning eller forbyde rygning for

unge mennesker under atten år hvis hvis man oprigtigt mener de her ting hvorfor

og forbyder det for de unge mennesker hvis man mener det er noget de unge mennesker ikke

stadig væk mulighed for at købe det nu vil man hæve prisen til halvfems kr men det gør man også for unge mennesker

som det koster nu når de kommer til at koste halvfems kr så køber de dem slet ikke og det vil sige

længe side at jeg sidst stod her på folketingets talerstol og talte om indsatser der skal forhindre

begynder at ryge forskellen

øjne et flertal for indsatser som skal forhindre at flere børn og unge begynder at ryge

for få måneder siden dengang havde vi en anden regering og dengang blev alle forslag som havde til hensigt at tage fat på det alvorlige problem

røgfri skoler kontrol som skulle sikre at butikker overholder aldersgrænsen på atten år for køb af tobak og prisen som vi ved betyder noget for unges køb af cigaretter ingen af forslagene nød fremme med den tidligere regering trods en ambitiøs målsætning om en røgfri generation

tredive det eneste vi havde som vi var enige om var målsætningen men uden et eneste konkret forslag om

se os så i dag hvor er det fantastisk hvad en ny regering kan gøre af forskel og den tidligere

for sundheden sf er enig med forslagsstillerne i at en pakke cigaretter i fremtiden skal koste tres kroner det forslag har vi som forslagsstillerne også ved

om en række yderligere tiltag vi sætter vores lid til at vi kan nå en rigtig god samlet og helhedsorienteret indsats og det vil vi prioritere

det her lidt mere ensidige forslag men satser på at

som kan rumme alle de initiativer som vi ved

menneskers vegne som får færre penge til

til socialistisk folkeparti som

er den lidt gammeldags tilgang at det kan hjælpe at forbyde siger politiske ordførere

godt tænke mig at vide hvordan kan være at man vil tage noget indtægt væk fra banderne

mens man så samtidig går ud og

pensionister førtidspensionister psykisk syge socialt udsatte

borgere men lige præcis her

at sælge men man vil gerne frigive hash hvordan kan

bandekriminalitet cigaretter er ikke ulovlige og det bliver de heller ikke

de ældre og udsatte grupper

hvornår det er at de unge begynder at ryge og hvis vi kan få knækket den kurve så

og savsmuld det er så det man lader de unge købe

sammenligne med for er grunden til at socialistisk folkeparti

at det skal være helt i orden at man køber

kan bruge lige så længe de vil

afhængighedsskabende produkter overhovedet og derfor er

nok til at den unge sidder i saksen for resten

jeg tror faktisk fru liselott blixt er enig med mig i at det ville være bedst for samfundet hvis der ikke var nogen af os der havde lyst til at købe cigaretter hvis vi kunne blive fri for afhængighedsskabende produkter som nikotin på den lange bane

det ikke er noget der sker lige i morgen men på den lange bane

om andet og mere end afgifter altså der er en bred palet af andre instrumenter man skal tage i anvendelse på den baggrund kunne

at spørge ordføreren synes ordføreren at det havde været et fornuftigt træk af regeringen at slå de her to

i øjeblikket har vi jo et forhandlingsforløb der kører hos sundheds og ældreministeren og så kører der et forhandlingsforløb

været klogt af regeringen at slå de her to forhandlingsforløb sammen så man kunne have set tingene i en

og det må ordføreren så selv spørge regeringen om at man tænker at det der med pengene

om de andre initiativer men jeg mener faktisk stadig væk at det skal ses

en sammenhæng jeg tror simpelt hen ikke det ene initiativ dur

men i hvert fald har vi jo fra flere sider fået at vide at der er nul kroner

de forebyggende initiativer der kunne man måske have forestillet sig at havde tingene været forhandlet sammen så havde situationen muligvis været en anden

at vi har nul kroner til forhandling på forebyggelsesområdet ovre

en bred aftale som betyder at vi både kan få gjort noget ved prisen som betyder noget for hvornår unge starter med at ryge og samtidig også kan få taget fat på nogle af de andre initiativer som vi jo har drøftet i den sidste fire årsperiode

jo også godt at at så længe der pågår forhandlinger

finanslovsforhandlingerne så læner vi os selvfølgelig op ad at man dér finder de løsninger som

det er sådan som jeg sagde i min ordførertale også

tres kroner med i finanslovsforhandlingerne men vi insisterer

at der også skal ses på alle de andre parametre

ender med og det bliver en gang imellem

er at sf kommer til at kæmpe for at vi ender med en pris på tres kr og vi vil vi vil selvfølgelig afveje vores

de andre tiltag som vi eventuelt også kan få med

vifte af initiativer som skal sættes i

hvis vi reelt skal nå den røgfri generation

af cigaretter for børn under atten

vil man bare sætte prisen op og det vil sige

er de rige børn der stadig væk kan blive ved med at ryge mens

der var rygere i det omfang som vi ser det i dag det store problem er at detailhandelen alt for længe er sluppet af sted

det ene medie efter det andet kan sende mystery shoppers ind i butikkerne og konstatere

vi bakker fuldstændig op om en

tobaksafgiften så vi kommer op på en cigaretpris på tres kroner det gør vi fordi vi står i en situation hvor der er flere og flere unge der begynder at ryge det er en dybt bekymrende udvikling fordi vi ved at det får dramatiske konsekvenser for dem senere i livet det betyder kortere levetid og det betyder flere år med lidelser relateret til rygning rygning er en af de absolut største faktorer i forhold til den stigende ulighed i sundhed især fordi

af kortuddannede og lavtlønnede blandt rygerne

de starter med at ryge i børne eller teenageårene og det er de år hvor man

identitet og hvor man anser sig selv som værende udødelig langt

forbander senere i livet den dag hvor de begyndte at ryge og derfor skal vi yde en fokuseret indsats for at begrænse tilgangen af nye unge rygere det kræver en bredspektret tilgang og det er derfor vi lige nu sidder i forhandlinger om en handleplan om børn og unges rygning hvor vi ser på en lang række initiativer

placering og indpakning af tobaksvarer rygning på skoler og uddannelsesinstitutioner sanktionering af salg til mindreårige regulering af e cigaretter og andre nikotinprodukter samt adgang til rygestopmedicin herudover pågår der for tiden finanslovsforhandlinger hvor afgift på alle tobaksprodukter indgår her kæmper enhedslisten

andre gode kræfter som vi har kunnet høre for en forhøjelse af afgiften på tobaksvarer så prisen for cigaretter netop kommer op på tres kroner for os er det helt afgørende at vi i de forhandlinger får sikret at en del af provenuet bliver brugt til rygestopkurser målrettet socialt udsatte og gratis rygestopmedicin for vi ved at rygestopkurser er et af de tiltag der har veldokumenteret effekt men med så mange andre forebyggende tiltag

at de bliver målrettet den velfungerende middelklasse

indsatsen også målrettes de socialt udsatte

ligeledes vil vi gerne sikre at en del af provenuet bliver brugt til en styrkelse af sikkerhedsstyrelsen så vi kan få en reel kontrol af salg af tobak og alkohol for den sags skyld til børn og mindreårige det er de elementer vi for øjeblikket

umiddelbart støtte beslutningsforslaget fra de konservative men vi kan jo glæde os over at både v og k støtter vores forhandlingslinje i hvert fald lige på det her punkt i finanslovsforhandlingerne og jeg kan da konstatere at det her i hvert fald er endnu et eksempel på at det er særdeles fornuftigt at holde v i opposition da det betyder at de en gang imellem indtager mere fornuftige holdninger end når de

mathiesen også

venstre og konservative simpelt hen overhaler en socialdemokratisk regering i sin iver og sin trang til at bestemme over borgernes tilværelse

længere overraske man gik til valg på

skattetryk og forøge den offentlige sektor hvis man vil se på hvor meget venstre og konservative

kan man bare kigge på hvornår der sidst skete topskattelettelser og lettelser i selskabsskatten det var under en socialdemokratisk regering og jeg vil godt sige tak

enhedslisten for at holde hånden under en regering som lettede topskatten og selskabsskatten dansk erhvervsliv og vi borgere siger mange

hvor man via adfærdsregulerende afgifter ønsker at få borgerne til at gå i takt med partiernes egne ønsker ja man vil simpelt hen nu bruge økonomisk afstraffelse mod folk under parolen

må de jo føle og mærke det på pengepungen så kan de lære det det kan aldrig være borgerlig politik det kan aldrig være liberal politik og vi kan selvfølgelig ikke støtte det i nye borgerlige

helt ind i venstre og konservative har fået den holdning at det er politikernes opgave at løse hver evig eneste lille udfordring og problematik som borgerne oplever grundlæggende har vi den opfattelse i nye borgerlige

så må forældrene træde til det

ordføreren rettede en tak til enhedslisten for for

den skrækkelige skattereform fra to tusind og tolv der vil jeg bare gøre

opmærksom på at enhedslisten selvfølgelig stemte imod og jeg tror også

at enhedslistens modstand imod den skattereform var temmelig højlydt

afvise jeg skal bare lige høre ordføreren

den her meget ideologiske tale om ordføreren er af den opfattelse at vi

skal afskaffe tobaksafgifter så

holdt hånden under regeringen og man væltede ikke regeringen på topskattelettelser og man væltede ikke regeringen

vi grundlæggende imod adfærdsregulerende afgifter på borgerne så længe det hæver afgifterne vi vil jo

sænket afgifterne så grundlæggende er vi heller ikke for at der skal være afgifter på cigaretter når man så spørger til er de afgifter der står først for og de afgifter som vi helst vil lette først

tobaksafgifterne fuldstændig skal fjernes har

gjort sig nogle overvejelser i forhold til hvad det vil få af konsekvenser for

andre afgifter der står først i vores økonomiske plan jeg forstår hvis man ikke har læst den

afgifter der skal lettes først så i den økonomiske plan som vi har lagt frem indgår der ikke en lettelse af afgifterne

det betyde for samfundet vil det betyde at borgerne familierne vil begynde at tage vare på deres eget liv og tage ansvar for beslutninger omkring

der blev væsentlig færre kræfttilfælde hvis vi forbød en lang række fødevarer er det så det næste vi går hen på

det lige præcis cigaretter nej mennesker træffer nogle gange valg som ikke er kloge valg og det skal mennesker have lov til og det er ikke politikernes opgave at samle hver eneste fejltagelse op som vi mennesker laver

som støtter en udlændingepolitik som koster mere end tredive milliard kroner hver evig eneste år for danske skatteborgere hvis vi havde en ordentlig udlændingepolitik

der rigelige midler til at løfte det danske sundhedsvæsen hvis det er det man gerne vil derudover ved jeg at man

at cigaretter skal koste halvfems kroner det forslag vil fuldstændig ødelægge mulighederne for

en kultur i danmark hvor man selv bestemmer det vil skabe et illegalt marked det vil skabe en grænsehandel og det vil gøre at folk vil skaffe deres cigaretter på andre måder danskerne er et folkefærd som har været vant til et højt skattetryk fra politikernes side i årtier

jonglere imellem det her og det vil man også gøre så det forslag som radikale vil med

nogen som helst effekt på hverken folkesundheden eller på danskernes mulighed for

cigaretter og flyve hjem igen og have en gevinst

fem hundrede kroner hvad tror ordføreren selv danskerne vil gøre vil de bare blive ved med at købe cigaretterne i danmark til

hjem igen og ryge dem og så spare de penge

få en weekend og det ville være godt for folkesundheden

herre per larsen der gav mig anledning til at stille

træffer nogle gange ukloge beslutninger og det skal de sådan set have lov til

så mit spørgsmål til ordføreren er gælder det også børn må børn også træffe ukloge beslutninger eller skal vi gøre en indsats for i det mindste at beskytte børn mod at træffe så ukloge beslutninger som på sigt kan betyde at at de mister livskvalitet fordi

at ryge om man ville gøre det ulovligt det kunne jeg så ikke få et svar på

og derfor er det også godt at man for eksempel ikke kan ryge på skoler der er også et kæmpe ansvar

tobaksforebyggende forhandlinger lige nu og jeg vil ikke referere fra forhandlingerne men jeg kan godt sige hvad nye borgerliges holdning er til det og vi vil

og bliver det et forældreansvar vi som politikere har et ansvar for at vi straffer de

sælger cigaretter til dem det er dér politikernes ansvar starter

bliver dagligrygere ved for eksempel at

for at prisen er så høj så børn ikke har råd til at købe

vi skal sætte børn i fængsel for at ryge cigaretter altså hvis vi skal gøre hvad vi kan hvor går grænsen vi fuldstændig forbyde cigaretter for alle i hele danmark

kan komme med et præcist spørgsmål om hvad det var vi burde gøre så vil

alle har ret til en kort

selv kom i den alder hvor jeg skulle

vandt og jeg kom aldrig i gang med at ryge

de fleste røg og det er jeg glad for i dag for rygning er og bliver usundt og det kan ikke anbefales til nogen så i den forstand er

enig med forslagsstillerne

det burde jeg ikke sige på en fredag ovenikøbet en fredag hvor man så småt kan begynde at se julen i horisonten hvis man anmeldte en nyopfunden drikkevare med fyrre procent organisk opløsningsmiddel til fødevarestyrelsen i dag ville den formentlig ikke blive godkendt nu har vi de regler vi har og det synes de fleste herunder jeg selv er fornuftigt nok så tobak er skadeligt men hvilken kontrolpolitik bør det udløse det er fornuftigt at vi har regler som beskytter i forhold til de negative eksternaliteter ved at ryge som en økonom ville kalde det man bør ikke uden videre have ret til at forpeste luften for andre og til at påføre andre mennesker massive udgifter til rens og tøjvask der kan også argumenteres for

nogenlunde svarer til deres ekstra træk på sundhedsvæsenet

men vi synes ikke i la at man lige her og nu skal gå længere i kontrol og afgiftspolitikken end princippet om de her negative eksternaliteter tilsiger uden at man også tænker på at lave et nogenlunde konsistent sæt af principper og regler skal man graduere kontrollen efter omfanget af skadevirkninger det bør man diskutere og hvad med den sociale dimension her synes jeg der er alt for mange politiske partier der forsøger at hoppe over hvor gærdet er lavest ikke alle men mange det spiller for eksempel en betydelig rolle for diskussionen om differentieret pension at blandt andet ufaglærte arbejdere har en stor overdødelighed hvis det skal være tabu at diskutere at en stor del af overdødeligheden skyldes kram faktorerne

vil der jo per definition aldrig blive en redelig diskussion om et vigtigt emne som differentieret pension for så kan vi jo ende i en situation hvor alle skatteborgere ender med at skulle betale en stor regning for nogle personlige livsvalg som er mere almindelige i nogle sociale grupper end i andre den diskussion skal vi jo ikke tage her men den er rigtig vigtig så

form for moratorium hvor vi tager en samlet diskussion af kontrolpolitikken for tobak og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

for dagens indsats

ser ikke ud til at være flere der ønsker ordet og derfor er forhandlingen sluttet

ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

næste møde afholdes tirsdag den nittende november to tusind og nitten klokken